i dag er der følgende anmeldelser justitsministeren lovforslag nummer l en hundrede og otte og tres

nummer v ni og halvtreds af peter hummelgaard thomsen jan e jørgensen

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og halvtreds af nicolai wammen kristian thulesen dahl jakob ellemann jensen

afstemningen er slut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

om indeksering af børnechecken men jo sådan set også om optjeningsprincipper

et forslag til en revideret forordning otte

var på sin plads at folketingets partier fik lejlighed til at drøfte med hinanden og vi har lavet en indkaldelse som lyder sådan her vil ministeren redegøre for status for liberal alliance venstre konservative og dansk

at få indført optjeningsprincipper for børne og ungeydelsen

eu borgere jævnfør det fælles udspil dansk velfærd i europa status for at få indført en indeksering af børne og ungeydelsen for eu borgere og status i forhandlingerne herom i

samt hvilke konkrete tiltag regeringen har taget for at sikre en aftale

på regeringens arbejde med forslaget til ændring af forordning otte hundrede og tre og firs som det fremgår af regeringsgrundlaget er regeringens holdning i spørgsmålet om velfærdsydelser i europa meget klar regeringen støtter arbejdskraftens fri bevægelighed den fri bevægelighed udgør en hjørnesten i det indre marked og en af forudsætningerne for den vækst og beskæftigelse som er så vigtig for danmark men eu skal ikke og jeg understreger

vi ønsker et eu hvor folk søger derhen hvor der er ledige job

er adgang til bedre sociale ydelser derfor har regeringen også den holdning at velfærdsydelser så vidt muligt skal forblive i danmark og gå til dem der arbejder bor og bidrager i danmark i en længere periode regeringsgrundlaget viderefører den linje som de tre nuværende regeringspartier sammen med dansk folkeparti fremlagde inden valget i den fælles aftale

om forslag til ændring af forordning otte

i eu

regeringen er stærkt kritisk over for flere dele af europa kommissionens udspil for eksempel den manglende mulighed for at indeksere børne og ungeydelsen det er en forudsætning for folkelig opbakning til den fri bevægelighed og dermed også det indre marked at reglerne af befolkningerne opleves som rimelige og fair fra dansk side har vi længe arbejdet for at det gældende regelsæt bliver gået efter i sømmene og tilpasset udviklingen i eu samarbejdet den europæiske union er blevet større og har i dag større forskelle mellem forskelle mellem velfærdsniveauer og velfærdsmodeller end end tidligere det er kun naturligt at dette også afspejles i reglerne

regeringen er i forvejen kritisk over for flere af de eksisterende bestemmelser i den gældende forordning

er derfor også glad for at kommissionen nu og det var jo

vi kan heldigvis se at der på en række områder er tale om forslag der støtter det danske ønske

mere fair moderne og dermed også mere rimelige regler

men samtidig må vi konstatere at kommissionen med sit forslag på andre væsentlige punkter ikke har lyttet til danmark det er skuffende at

undladt at benytte muligheden for at rette op på skævheder i det eksisterende regelsæt ved for eksempel ikke at give medlemslandene mulighed for at indeksere børnepenge der sendes ud af landet

helt afgørende at reglerne forebygger uhensigtsmæssig brug så der ikke opstår ubalance mellem medlemslandene der må ikke være incitament til at spekulere i relativt højere ydelser og komme unødvendigt pres på den sociale sikring i nogle af medlemslandene reglerne går klart for langt når børn der er bosat i et andet land kan få børnepenge på dansk niveau det forekommer ganske enkelt ikke rimeligt

som bekendt var indeksering af børne og ungeydelsen blandt andet efter dansk indsats en del af den aftale som det europæiske råd indgik den nittende februar sidste år om en ny ordning for storbritannien i eu det var så i øvrigt også en del af aftalen om dansk velfærd i europa at vi bakkede storbritannien op i forhandlingerne om en ny ordning for dem drøftelserne forud for storbritanniens beslutning om at forlade eu viser tydeligt at der ikke er nogen traktatmæssige ting til hinder for at indføre indeksering af børnefamilieydelsen

forstået det benytter kommissionen endda selv at differentiere visse ydelser til deres egne ansatte i forhold til hvor de gør deres tjeneste så det er altså også administrativt muligt for mig at se er det helt centralt at eu giver plads til forskellige velfærdsmodeller og at eu regler på det sociale område opleves som fair det er ikke store pengesummer det drejer sig om men det er derimod et principielt vigtigt spørgsmål og har

at arbejde målrettet for at forslaget ændres så der ikke skal gives fulde danske børnepenge til udlændinge hvor børnene opholder sig i udlandet hvis leveomkostningerne i det pågældende land er

afslutningsvis benytte lejligheden til at sige et par ord om hvor vi er i forhandlingerne om kommissionens forslag som jeg også orienterede om på mødet i folketingets

forhandlingerne om forslaget er altså kun lige gået i gang jeg fik for første gang lejlighed til at udveksle synspunkter om forslaget med mine ministerkolleger på epsco mødet den tredje marts her gjorde jeg det meget klart at danmark er utilfreds med at forslaget ikke indeholder mulighed for indeksering og at regeringen vil arbejde målrettet for at det bliver muligt at indeksere familieydelser så de tilpasses leveomkostningerne i det medlemsland hvor

og at forhandlingerne formentlig vil blive langvarige danmark er nok det land der indledningsvis har været længst fremme i ønsket om at indføre en ordning for indeksering af børne og ungeydelsen i forbindelse med præsentationen af kommissionens forslag i december var det uvist om andre lande ville følge trop men siden har

heldigvis kunnet konstatere at der er en positiv bevægelse i en lang række lande på rådsmødet den tredje marts sagde mine kollegaer fra østrig irland og tyskland således klart til kommissæren at de ønsker

for indeksering af børnefamilieydelser efter leveomkostninger i barnets bopælsland skal indgå i forhandlingerne det er en særdeles positiv udvikling vi vil fra dansk side i løbet af forhandlingerne arbejde tæt sammen

ligesindede lande i forsøget på at overbevise flere lande om fornuften i at ændre reglerne vi vil arbejde tæt sammen også internt i regeringen om at denne sag

det står klart at regeringen i de kommende forhandlinger arbejder målrettet for at forslaget ændres så det bedre flugter med regeringens ønsker og for den sags skyld også med de ønsker som et bredt flertal her i folketinget også har givet udtryk for i forbindelse med de drøftelser som vi blandt

og arbejder for at der skabes opbakning til vores synspunkter

udviser interesse for regeringens arbejde med at sikre ret og rimelighed i eu reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger regeringen mener som sagt også selv at det er et arbejde der er meget væsentligt og

fremadrettet

holde folketinget orienteret om sagen jeg skrev derfor også allerede den toogtyvende december umiddelbart efter forslagets fremsættelse til kredsen bag den europapolitiske aftale og til forligskredsen bag et tryggere dagpengesystem og orienterede alle forligspartier om at forslaget var blevet fremsat der er jo som bekendt også inviteret til en gennemgang af forslaget den femte april og her kan vi så også belyse nogle af de øvrige dele af forslaget som ikke er genstand for drøftelsen her i folketinget i dag men jeg vil gerne understrege at jeg bestemt lægger afgørende vægt på at der er en kontinuerlig drøftelse om

politisk opmærksomhed i danmark

vi har en selvstændig politisk interesse i at alle folketingets partier er

de fremskridt der måtte komme og ikke mindst også

et estimat over hvordan det tidsmæssige aspekt vil blive

de forhandlinger som jeg forventer må

sikringsordninger i eu men jo også

det er jo især i lyset af at den nuværende regering samt støtteparti i to tusind og femten forud for folketingsvalget gik sammen om udspillet dansk velfærd i europa og at hele den debat der på det tidspunkt var i folketinget jo i høj grad bar præg af

at man tog meget let på hvordan

oplægget hvor man anfører det som et programløft at man vil arbejde for at få taget eu reglerne for velfærdsydelser til vandrende arbejdstagere op til revision snarest muligt revisionen skal blandt andet sigte efter at give større muligheder for at lave optjeningsprincipper at begrænse mulighederne for eksport af velfærdsydelser og at velfærdsydelserne skal kunne indekseres efter leveomkostningerne i det land hvor ydelsen modtages

set med socialdemokratiske øjne at den frie bevægelighed bidrager til vækst og velstand i danmark samtidig er der heller

tvivl om at de nuværende regler ikke er tidssvarende siden forordning otte

er antallet af eu borgere der er bosat i et andet medlemsland end deres hjemland vokset med mere end tres procent i danmark er antallet af ikkedanske eu borgere mere end fordoblet det stiller store krav til at vi som land har et ordentligt værn imod snyd med sociale ydelser der kan undergrave hele fundamentet for vores velfærdssamfund der er stadig meget meget store forskelle

på levestandarderne i de forskellige eu lande cirka halvdelen af eu borgerne der flytter til danmark kommer fra medlemslandene hvor mindstelønnen er mindst fem gange mindre end de fulde danske arbejdsløshedsydelser for nogle er

kun med det formål at modtage danske velfærdsydelser eller i øvrigt misbruger det danske velfærdssamfund det er dræbende for opbakningen til det politiske projekt der hedder eu hvis vi som danskere oplever at den samfundsmodel vi har brugt så mange år på at bygge undergraves af eu regler kritikerne af den her debat vil hævde at det er blæst ud af proportioner og at der reelt ikke er et problem kritikerne har på sin vis ret

en uoverstigelig udgift for statskassen men principperne i forordning otte

er nødt til at blive gjort mere tidssvarende af to forskellige hensyn for det første hensynet til at udvise rettidig omhu når nu vi ved at vores arbejdsmarked i fremtiden vil undergå en endnu større forandring

det andet og måske allervigtigst ud fra et rimelighedshensyn i de her år er det mere end nogen sinde afgørende at eu reglerne afspejler almindelig sund fornuft og føles rimelige for de borgere der en livstid igennem betaler deres skat a kassebidrag med videre

det erodere opbakningen til eu og til princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed på den måde handler debatten om børnechecken om ret

jeg skal så til sidst her inden jeg siger at jeg glæder mig til en god debat

socialdemokratiet af venstre af liberal alliance

baseret på sund fornuft og rimelighed folketinget konstaterer med utilfredshed at europa kommissionen ikke har inkluderet indeksering af børne og ungeydelsen i sit forslag til ændring af forordning otte

tusind og fire ligesom forslaget til ændring af forordningen indebærer yderligere uhensigtsmæssigheder som forlængelse af perioden hvor man eksporterer sine ydelser til andre lande folketinget pålægger regeringen at arbejde for at skabe opbakning til

muligt at indeksere børne og ungeydelsen folketinget noterer sig at regeringen løbende vil holde de partier der stemmer for vedtagelse orienteret om forhandlingerne om forslaget til revision af forordning

marginale skattelettelser der rent faktisk er motiverende for at folk går ud og tager sig et arbejde eller om det er andre ting og så har vi haft en debat om om hvorvidt det reelt er rigtigt

er en masse mennesker der ikke gider at arbejde hvis der samtidig

og ikke af en måske mere indlysende grund nemlig at

de gerne vil have et arbejde hvor de kan tjene mere end de kan hjemme i polen eller rumænien

ordføreren siger at vi skal have

imod den form for misbrug

som socialdemokratiet gerne vil have skal det opfattes sådan at hvis vi får indekseret børnechecken og får rullet kommissionens forslag

om at man kan tage dagpengene med i op til seks måneder

de arbejder på overenskomstmæssige vilkår og betaler den skat de skal

er klart at nogle af de eksempler vi har set

nogle rimelighedsbetragtninger har vi et problem med til den anden del af ordførerens spørgsmål

udenrigsministerens redegørelse i sidste uge

at få en en bedre balance i principperne

arbejdskraftens fri bevægelighed over for respekten for

nok med indeksering af børnecheck eller

skal ændres for at der kommer den bedre balance

er det sådan at ordføreren faktisk er enig med de borgerlige partier i det oplæg der kom og som også er nævnt i forespørgslen

om at sikre den danske velfærd i europa

ordføreren faktisk er enig med de borgerlige partier i det oplæg og at det er derfor man også har fundet sammen om et fælles forslag til vedtagelse

som regering havde for rent faktisk at forsøge at ændre ved det og det er også det vi tror den her regering er ved at sande lige nu men vi

vil gerne stå sammen om den her vedtagelse fordi det skaber en

fælles indsats for at få kæmpet for at få ændret de regler

wizz air flyver under så understreger det i

også det ræs mod bunden der er i den internationale og i særdeleshed den europæiske luftfartsbranche

det arbejder vi jo for i eu vi arbejder for at

undgå at selskaberne kan lave regelshopping vi arbejder for at undgå at man kan

på nultimekontrakter og vi arbejder i øvrigt på at sikre at der er nogle fair konkurrencevilkår alle selskaberne imellem jeg har intet imod lavprisselskaber jeg ser bare helst

og flyver på overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår og det har ikke ændret sig

en

og at det skete lige efter men når det er sagt

lang række andre eu lande jeg mener at det overstiger det som jeg vil kalde rimelighedsprincipper hvis det er at det kan lade sig gøre for udenlandske lønmodtagere at komme hertil betale deres skat få børnechecken børne og ungeydelsen for så at sende den tilbage til det hjemland

er man har et andet udgiftsniveau til

i virkeligheden et forsøg på at forsvare

hvis det overstiger almindelige rimelighedsbetragtninger tror jeg man vil se at opbakningen falder

befolkningen og det mener jeg rent faktisk ville være rigtig rigtig skadeligt

set også for vores muligheder for at bevæge os frit

afspejle hvad købekraften er i

der arbejder i danmark og har kone og børn hjemme i bulgarien

det bulgarien der betaler børnebidraget det er ikke

seks tusind en hundrede og firs kroner til bulgarien

men men altså hvis man tager eksemplet

syttentusinde og ottehundrede og firs kroner

ikke hver tredje måned heldigvis

vi se på købekraften hvorfor skal de sende så mange penge hjem til bulgarien

hjem til bulgarien det synes vi ikke er ret og rimeligt det må være sådan

i i den forbindelse kan vi se at der er

eksempler på at en arbejdsgiver der underbetaler

så meget i løn men vi hjælper dig med at få børnechecken

det betyder rigtig meget det er ikke ret

være sådan at at man virkelig går ind

have ønsket at ministeren så havde sagt jamen lad os lave en lovgivning om det her i danmark og

ret og rimeligt men det kan ministeren jo svare på

hvorfor man ikke afprøver den mulighed for tilsyneladende

hjemme så afprøv da sagen og se

her er en sag der betyder meget for

selvfølgelig på plads når ministeren

undgå misforståelser men vi støtter

og så med den i hånden

så kommer der lidt skub i systemet så den er

halvanden sides penge som man indgik

i danmark vil vi indføre optjeningsprincipper hvor det er muligt med afsæt i en fuldstændig kortlægning af danske velfærdsydelser som andre eu borgere kan få ret til uden længere ophold eller beskæftigelse i danmark

om at indføre optjeningsprincipper

det går i den rigtige retning at det er udvidet til seks år

også gerne at der bliver optjeningsprincipper for eu borgere

indføre optjeningsprincipper for vandrende arbejdstagere og så er det jeg spørger hvordan det går med det og når ordføreren ikke kan svare på

sker der ikke noget på det felt hvorfor har det blå flertal som

for vandrende arbejdstagere fra eu og eøs lande

den vandrende arbejdstager en person har boet her i seks år og

skat måned efter måned

børn stadig væk bor i frankrig eller i tyskland

hvor lang tid skal man have optjent for at have lov til

som en del af vores system og som de borgere jo betaler skat til

og ikke gør så meget brug af da børnene ikke går i skole går til lægen

uanset om det er bulgarien eller frankrig

det må være det land selv der betaler til de børn der bor

børnecheck sendt hjem det mener vi absolut ikke

skal udbetales i danmark hvis man har familien med og man har børnene

man ret til at få den men det skal ikke være danmark der skal sende en børnecheck

det være bulgarien der betaler børnechecken hjemme i deres eget land

nyde godt af de sociale ydelser her derfor er vi imod at sende checken ud af danmark og vi vil også gerne have optjeningsprincipper og så må bulgarien eller frankrig udbetale børnecheck til de børn de har i det land så de kan nyde godt af deres sundhedsvæsen det gør de nok også

det handler ikke kun om vækst og velstand penge det handler også om at danskere som

i tyskland ordrebogen hjemme i danmark var tom og tyskland ligger altså

muligheden for at få arbejde i bruxelles barcelona eller berlin ikke fordi man er nødt til det men fordi man har lyst til at prøve kræfter med det i nogle år det synes vi er meget meget positivt og selv om drømmen om europa aldrig går i opfyldelse og man aldrig nogen sinde kommer ud over den hjemlige andedam så

har ganske ganske stor betydning men arbejdskraftens frie bevægelighed handler jo altså netop om arbejdskraftens frie bevægelighed

bistandsmodtageres frie bevægelighed

om at man har mulighed for at finde arbejde og forsørge sig selv i et andet eu land end der hvor man bor derfor

snart noget tid været venstres ønske at vi skal have mulighed for at kunne indeksere børnechecken for

eu borgere der kommer til danmark som vandrende arbejdstagere og

børneydelsen hjem til deres børn som opholder sig i hjemlandet det er simpelt hen hverken ret eller rimeligt at man som udenlandsk lønmodtager kan

børnepenge hjem til et land hvor leveomkostningerne og prisniveauet er betragtelig lavere end i danmark medmindre der sker

det er altså væsentlig billigere at have børn i rumænien end det er at have

at at antallet af udenlandske statsborgere der sender børnechecken hjem til hjemlandet

sådan alarmerende højt hvis vi kigger på

statskassens udfordringer det er ikke sådan at når vi ændrer

en milliardstor besparelse i den danske statskasse der kan gøre

også om ret og rimelighed det handler om at vi må have skabt et eu samarbejde hvor der er plads til forskellige velfærdsmodeller og hvor der er plads til regler som opleves som retfærdige

alle befolkninger i europa herunder selvfølgelig først og fremmest den danske jeg synes det er værd at hæfte sig ved at spørgsmålet om indeksering af børne og ungeydelsen jo altså heller ikke kun er

det var noget af det som indgik i den aftale som storbritannien fik forhandlet sig til forud

indekseringsmulighed også her i danmark

traktatstridigt eller grundlæggende umuligt ved at indføre den indeksering som venstre ønsker det viser aftalen forud for brexit jo med al tydelighed

det er så ikke alle lande der ser ens på det her spørgsmål

de østeuropæiske lande har et andet synspunkt end vi har og

ikke så underligt så regeringen skal kæmpe regeringen skal kæmpe en hård kamp

og det bliver en langsommelig og slidsom proces men

i den anden ende med en sejr jeg er sikker på at vores minister og i øvrigt også vores dygtige embedsmænd

arbejder meget målrettet på at indfri regeringens ambitioner

europæiske samarbejde jo et skarpt hjørne det var tres år siden

romtraktaten blev underskrevet og ved den lejlighed

hvor godt det er at vi har eu og at hvis ikke vi havde eu skulle vi skynde os at få det

som proeuropæer skal man naturligvis også kunne forholde sig kritisk over for de dele af samarbejdet der ikke fungerer det er der ikke noget underligt i det gør vi

andre politiske sammenhænge folketing kommunalbestyrelse regionsråd så hvorfor skulle vi ikke også gøre det i eu og få ændret de ting der ikke fungerer hensigtsmæssigt

det er simpelt hen en forudsætning for fortsat folkelig opbakning til den frie bevægelighed og det indre marked at vi får regler som danskerne føler og oplever som fair og rimelige og derfor håber jeg virkelig at alle

ligger her i dag vil arbejde sammen på at vi får løst det her problem

ofte er og det synes jeg er rigtig rigtig fint meget meget

set også hele målsætningen om at løse det her problem men vil herre jan e jørgensen ikke indrømme at de krav

optjeningsprincippet om at man bare

regeringen dengang det at ikke kunne følge beslutningen fordi

så nødt til at spørge ordføreren som er ordfører for venstre venstre som jo sidder i spidsen for regeringen vil

regeringen lave lovgivning der går imod eu retten

havde vedtaget og hvor der jo blev indført nogle ret skrappe optjeningsprincipper for

parat til at vælte thorningregeringen så enten må man altså sige undskyld nu

den administrerer jo fuldstændig på samme måde som thorningregeringen nemlig i strid med den gældende lovtekst om optjeningsprincipper så vil ordføreren ikke nok være sød at vælge mellem de to

specielt bestemmelser i forhold til det indre markeds regler for det er jo de regler der betyder at vi er blevet frataget muligheden for selv at bestemme hvem der skal have adgang til de velfærdsydelser vi har her i landet og om disse velfærdsydelser skal kunne tages med ud af landet disse regler betyder også at vi er frataget nogle vigtige redskaber til at sikre at de arbejdere der kommer hertil

arbejder her på lige vilkår altså det problem vi plejer at kalde social dumping og der er hele historien om børnechecken jo det klassiske eksempel på den første del af det med velfærdsydelserne for i den oprindelige danske lov om børnechecken står der jo højt og tydeligt at hvis man er skattepligtig her i landet og børnene opholder sig her

så har man ret til at få en børnecheck så var der nogle få undtagelser i forhold til muligheden for at tage den med ud af landet

eu har bestemt at hvis man opnår status som vandrende arbejdstager og det kan man gøre med ti timers arbejde om ugen i nogle få uger så har man ret til den fulde børnecheck og man har også ret til at tage den med ud af landet det er eu der har bestemt det

ikke det danske folketing og det er stik i strid med den lovgivning om børnechecken vi vedtog for mange mange år siden her i landet så indførte vk regeringen nogle optjeningsprincipper

men man ville ikke respektere sammenlægningsprincippet som jo siger at hvis der er optjeningsprincipper for

skal man medregne de perioder den vandrende arbejdstager har opholdt sig i andre eu lande det ville vk regeringen ikke respektere på trods af at det var rimelig klart at det var i strid med eu reglerne så kom thorningregeringen til og jeg

de rettede ind i forhold til optjeningsprincipperne og sammenlægningen af perioderne med det resultat at

de blå partier så truede med at vælte thorningregeringen

de skulle rette sig efter det der stod i lovteksten og enhedslisten var en del af det flertal ikke fordi vi var enige i lovteksten men fordi vi mener at dansk lov skal stå højere end eu lovgivningen

medmindre der blev vedtaget et lovforslag så fremsatte enhedslisten et lovforslag der

de principper der var i den danske lovgivning om børnechecken fra starten af det var der ingen andre der ville stemme for

stemte for det men de andre ville ikke nogle fordi det var i strid med eu reglerne og andre fordi de absolut ville have nogle optjeningsprincipper så fortsatte thorningregeringen med at administrere i strid med den her

lovgivning som vk regeringen havde vedtaget og det gør den nuværende regering også på trods af at den truede med at vælte thorningregeringen

det grundlag hvad viser alt det her det viser selvfølgelig at ondets rod

men det grundlæggende problem er

nogle andre der har bestemt de regler som vi administrerer børnechecken efter og det synes jeg at man skal

det med indekseringen af børnechecken ja det er den næstbedste

gælder jo dem alle sammen hvad social dumping angår

kræve at udstationerede virksomheder fuldt og helt skal leve op til danske overenskomster og lave en konflikt for at komme igennem med det vi har ikke mulighed for at sikre at vandrende arbejdstagere

lever op til nøjagtig de samme løn og arbejdsvilkår i det øjeblik de kommer ind i landet en ganske simpel og fornuftig ting som vi bruger i forhold til

tredjelandes arbejdere nemlig at stille krav om en arbejds og opholdstilladelse hvor der ligger

en ansættelseskontrakt som grundlag

vil man ikke nok forholde sig til i den videre diskussion at det er

selv at bestemme i det her forhold og det er dem der skaber problemerne derfor vil jeg gerne læse et lille forslag til vedtagelse op der lyder sådan

folketinget konstaterer at eu reglerne forhindrer det danske folketing i at bestemme reglerne for vandrende arbejdstageres adgang til danske velfærdsydelser og dagpenge og at eu reglerne fratager os de nødvendige redskaber til at sikre lige vilkår for såvel udenlandske som for danske arbejdere folketinget pålægger derfor regeringen at benytte forhandlingerne om en revision af forordning otte hundrede og tre og firs til at rejse kravet over for de andre regeringschefer om en dansk undtagelse på dette

besværligheder og alt muligt andet er at

det vil jeg gerne medgive

indrømmet at der har været

samtidig med at vi jo også anerkender sådan som det her system er etableret at eu retten

men hvis det skal forstås på den måde at socialdemokratiet er i færd med et hamskifte så vi kan få en mere offensiv samarbejdspartner i vores bestræbelser på at få ændret eu reglerne på det her område så vil jeg se frem til

selvfølgelig vil være med til at støtte kravet om en social protokol

fru mette frederiksen eller en anden socialdemokrat bliver statsminister så stiller det

arbejdskraftens frie bevægelighed det frit at kunne bosætte sig i et andet europæisk land tage et arbejde leve og lære om tilværelsen uden for lands grænser

ubetinget gode for den enkelte europæiske borger den frihed skal vi værne om ikke kun af hensyn til den enkelte men også fordi det er en meget stor fordel for vores virksomheder at de uden alt for meget besvær kan rekruttere medarbejdere på tværs af de europæiske landegrænser men retten til at tage et arbejde i et andet land bør ikke automatisk være det samme som retten til at hæve samme

europæiske lande der skal være plads til forskellighed inden for rammerne af det europæiske samarbejde og der er stor forskel på hvordan vi har indrettet vores velfærdsydelser fra nord til syd øst og vest i europa og sådan skal det være når det opleves at for eksempel børnecheck cirkulerer hen over landegrænser udfordrer det sammenholdet i europa og jeg er bekymret for at det på sigt kan udfordre opbakningen til selve princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed derfor er der behov for en reform af reglerne der er behov for at adskille retten til at tage arbejde i et andet land fra retten til at modtage kontante velfærdsydelser i et andet land hvis vi ønsker at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed og det gør vi i liberal alliance derfor mener vi også at folketinget skal støtte regeringen i bestræbelserne på at forhandlet forordning otte hundrede og tre og firs derhen hvor vi vil kunne indeksere børnechecken efter omkostningsniveauet i de enkelte lande helt ærligt

set bare at tage bestik af virkeligheden for virkeligheden er at der er enormt stor forskel i leveomkostninger i de enkelte europæiske lande og det skal udbetalingerne selvfølgelig afspejle hvis det lykkes regeringen at forhandle forordning otte hundrede og tre og firs i den retning som blandt andet liberal alliance men også vores kollegaer i blå blok og

jeg sikker på at noget af den politiske blæst der er i europa om selve arbejdskraftens frie bevægelighed vil aftage

godt skridt på vejen for et reformeret fremtidssikret europæisk samarbejde det kan måske også afmontere dele af de nationalpopulistiske bevægelsers forsøg

og det er der behov for

gode kollega i venstre herre jan e jørgensen

fremført som noget helt vildt at man i to tusind og fjorten var parat til at vælte en socialdemokratisk ledet regering

vi har været klar til at vælte en socialdemokratisk ledet regering i to tusind og elleve to tusind og tolv to tusind og tretten og to tusind og fjorten og det vil

man havde den her forordning otte hundrede og tre og firs som ikke var til forhandling

måske også for højt men vi råbte højt

de her regler det gjorde man også da det ligesom blev sat på spidsen i forbindelse med storbritanniens forhandling om en udtræden og det er da klart at når man ved at råbe højt får åbnet

også bare en anden forhandlingssituation nu end der var

hvor vk regeringens lovgivning udelukker det som eu retten siger nemlig at man kan indføre alle de optjeningsprincipper man vil

skal bare acceptere sammenlægningsprincippet altså de perioder borgeren har opholdt sig i andre

men situationen er nøjagtig den samme nu

da den hed lars løkke

så der er ingen forskel og så er det da meget naturligt at vi spørger

man skulle fordi det må man ikke for eu

pjat så truer man og skælder ud fordi man ikke selv sidder i regering

i dag er en forhandling i bruxelles om den her forordning det var det som også beskæftigelsesministeren redegjorde for

de her regler om det så er fordi de blå partier har råbt højt i danmark alene det tror jeg sådan set ikke

for fuld men der er jo forhandlinger om den her forordning og det er det der er hele forskellen jeg tror også

at man i forbindelse med forhandlingerne med storbritannien om en ny aftale for storbritannien

et politisk pres at åbne op for det nu er der en forhandlingssituation og det er selvfølgelig en anden

intet som helst har med den argumentation at gøre som blev fremført dengang det var en meget principiel argumentation der gik på at lov er lov og lov skal holdes det var også derfor enhedslisten stemte for det beslutningsforslag fra de konservative fordi vi er enige i at den vedtagne lov skal overholdes uanset hvad eu mener

og ellers kunne man jo heller ikke have truet med at vælte en regering hvis det ikke var et så principielt spørgsmål som det

også dengang men jeg synes også det ville klæde herre finn

andet forhandlingsrum i europa i dag omkring de her regler end der var tilbage i to tusind og fjorten det

man håbede på ikke ville udløse et exit mere end det handlede om det beslutningsforslag de borgerlige partier gik sammen om tilbage i 2014

at indeksere børnechecken og at man skulle kæmpe for at vi ligesom fik tilpasset vores system

gældende eu regler og virkelig syntes var uansvarligt på daværende tidspunkt

at vi skal respektere eu retten og at vi skal respektere eu systemet arbejdskraftens frie bevægelighed og alle de elementer som ordføreren selv havde med i sin ordførertale det

et sted hvor man i europa har reelle politiske forhandlinger om at forandre de her regler det synes jeg

bare lige at læse et lille citat op fra den tale

nogle gange må man klappe sig selv på skulderen og sige

så så det kommer her i stedet for at understøtte forsimplet mytedannelse mener jeg vi bør se på de udfordringer vi reelt står over for i stedet for at mistænkeliggøre europæere som gerne vil herop og arbejde bør vi sikre at reglerne er så gode som muligt så vi undgår eksempelvis social dumping og sikrer at udenlandske virksomheder ikke underbyder danske virksomheder ud fra det

hvis vi vil fastholde et stærkt indre marked er det afgørende at vi adresserer de udfordringer men samtidig også viser vores støtte til et forpligtende samarbejde

er det principielle i at er man skatteborger i danmark er

får en sådan ydelse og hvis man er

om nogle gange at se på de reelle problemer i stedet for at hidse

er det mest presserende når vi snakker om

til efterretning hvad kommissionen også har meldt ud at det her

administrativt fuldstændig vanvittigt at gøre så vil jeg gerne lige

regeringen løbende vil holde de partier der stemmer for forslaget til vedtagelse orienteret om forhandlingerne til revision af forordning

det kunne være rart hvis ministeren havde lyst til at holde alle folketingets partier

på vegne af radikale venstre som desværre ikke kan være her i dag og

mest retfærdigt at vandrende arbejdstagere kan modtage børnepenge når den vandrende arbejdstager på lige fod med nationale borgere betaler skat af sin løn og dermed er med til at bidrage til samfundet hvor denne arbejder endvidere konstaterer folketinget at en indeksering af børnechecken vil være en for bureaukratisk foranstaltning og mener derfor ikke at regeringen bør arbejde for at få en indeksering af børnechecken med i revideringen af eu reglerne på

ikke sådan at lønarbejdere fra østeuropa kommer til blandt andet danmark for at udnytte vores ordninger jeg synes at diskussionen om velfærdsturisme nogle gange kammer over i

lønarbejdere fra lavtlønslande kommer det kan vi ikke se nogen nogen dokumentation for men resultatet er et stykke hen ad vejen det samme for når målet er at der skal være fair konkurrence om jobs mellem lønarbejderne og fair konkurrence om ordrer mellem firmaerne

jo klart for enhver der kan en smule hovedregning at blandt andet børnepengene vil tage toppen af lønpresset for de lønarbejdere som kommer fra lavtlønslande sf kan støtte det forslag til vedtagelse

gøre det relativt kort vi er også rigtig glade for at arbejdskraften i europa kan bevæge sig rundt så samfundets ressourcer kan blive udnyttet bedst muligt at

arbejdskraft et sted i europa hvor der er brug for den

at virksomheder og arbejdstagere kan finde hinanden til gavn for at tingene kan blive produceret

i europa skal konkurrere om hvem der kan tilbyde de bedste sociale ydelser og derfor er vi varme tilhængere af at

forsøger at lægge nogle bremser på den mulighed der er for at udnytte at der er meget høje sociale ydelser

at vi kommer til at tiltrække folk til danmark ikke fordi vi har noget relevant arbejde

at forhindre den type

håber vi også meget at det kan lykkes for danmark at få

bosiddende i danmark og betaler børnepenge til børn der befinder sig i rumænien eksempelvis så bliver det en

får end hvis børnene bor i danmark

regeringen jeg må så sige at jeg ikke er sådan specielt optimistisk

at det kan lykkes at få det igennem for jeg synes man kan fornemme at der er andre lande rundtomkring hvor man ikke er enige i den her tilgang men vi må gøre hvad vi kan og

ønsker at regeringen lægger

her ændringer samtidig med at

efter kommissionen var kommet med sin henstilling til danmark var en del af det beslutningsforslag

den daværende thorningledede regering om at bryde eu retten vil ordføreren den dag i dag

en fejl og måske endda også

at man skulle gå ind og sige jamen her prøver vi at gøre noget andet men udgangspunktet er naturligvis at vi er nødt til at rette os efter eu lovgivningen hvis der kommer nogle klare juridiske svar og det skal vi så have først

kan komme videre med det her jamen så har vi selvfølgelig et problem i

hjørner i forhold til til det som er temaet nemlig en indeksering af børne og ungeydelsen jeg er glad for at der er

en meget bred opbakning til det vedtagelse der nu er

den linje som som jeg har brugt en del kræfter på nu at redegøre for i forbindelse med de forhandlinger som

sikre at eu ikke udvikler sig i retning af en social union hvor fælles standarder bliver et isoleret mål i sig selv vi er optaget af at vi har en fri bevægelighed vi er optaget af at der kan skabes arbejdspladser og vi er optaget af at vi kan samarbejde om det indre marked

også meget optaget af at vi i danmark skal have mulighed for at

kræfter på at diskutere i dag er det så ladsiggørligt eller ej

det her bliver en hård og langvarig kamp som

lave en politisk aftale

at det ikke nødvendigvis er det der vælter dansk samfundsøkonomi på nuværende tidspunkt men det handler jo om hvad der er ret og rimeligt det har vi også tidligere diskuteret i

at man også har den holdning til det europæiske samarbejde hvis man har en anden holdning

jeg af den opfattelse at så er man faktisk med til potentielt at gøre det sværere at sikre en bred opbakning til et stærkt europæisk samarbejde

lægger vægt på

benhårdt i de forhandlinger som som finder sted og jeg kan også sige til herre rasmus nordqvist som

holdt orienteret om hvordan fremdriften er i den her sag det

er jo den altid myreflittige ordfører fra enhedslisten som

man jo tage hatten af for men jeg håber så også at det er gået op for herre finn sørensen at der

blev vedtaget i anden samling af

femten lige efter at den daværende v regering var

at man anvender eu retten i forhold til eu borgere

i dag er sådan set allerede gældende så

det med det formål at få en bredere diskussion omkring forordning

i europaudvalget her i slutningen af februar

få skabt noget samling på tværs af folketingets partier omkring det her vigtige spørgsmål det jeg måske bare gerne kunne

i dag i bagklogskabens klare lys erkende at

en fejl tilbage i to tusind og fjorten at kræve at den daværende regering overtrådte eu retten med det forslag som man havde fremsat

hvis man skal gå ned i en historisk diskussion

at med den aftale der var med uk

anerkendt at hele det der spørgsmål om indeksering eller ej

var noget der kunne lade sig gøre og det var jo hele den diskussion vi havde på det tidspunkt

at jeg faktisk synes det har været en frugtbar diskussion ud fra at

det her er en meget meget meget vigtig politisk

i forhold til hele det europæiske samarbejde det har ikke fyldt særlig meget i dag i den her diskussion haft i folketinget det har været

andre dele man har diskuteret men i forhold til at sikre en opbakning til et stærkt europæisk samarbejde og ikke mindst en stærk folkelig opbakning

med skiftende regeringer

de her ting som vi er enige med ministeren og regeringen

det er også en del af det altså vi kæmper for de her ting som vi har snakket om i dag og det skal vi jo gøre sammen det er også dejligt at

bryde nogle regler der går imod eu retten vil man se

af de konkrete emner vi diskuterer i forbindelse med forordning otte

konstateret jo et bredt flertal i folketinget

er der jo en opbakning til det så det er vist fint at have hele baglandet med i det omfang man kan få det

sikkert for seerne lidt trælse diskussion om hvad der skete i to tusind og fjorten men man kan sige at ministeren jo har sat punktummet her ved at henvise til l syv ved at henvise til at man åbenbart var nødt til at skrive i l syv at man respekterede eu lovgivningen nemlig lige nøjagtig på det punkt som man ikke respekterede da vk regeringen

optjeningsprincippet var overholdt og dermed

erkender ministeren jo at vk regeringen tog fejl

herre finn sørensen har foregivet at anderledes end det der var tilfældet for herre finn sørensen var jo godt klar over at l syv

er fair over for de kolleger her i folketinget som måske ikke lige har været opmærksomme på på l

diskussion om hvad eu retten siger og hvad eu retten ikke siger

vi må så bare konstatere i dag at herre finn sørensen godt har været klar over at l syv har eksisteret men

foregivet i spørgsmål til ordførerne her i salen at l syv ikke har om man så må sige været vedtaget det synes jeg er lidt ærgerligt for debatten for

senere hen problemer og det var så en anden regering der måtte prøve

men jeg synes bare det hører med til historien at vk regeringen i sin tid ikke lavede et ordentligt lovgivningsarbejde om

området som har gjort det muligt at udvikle nye online og mobile betalingsløsninger som der ikke var tænkt på for otte år siden mange nye betalingstjenester falder derfor slet ikke ind under eller kun i mindre grad ind under anvendelsesområdet for

lovforslagets overordnede formål er så at sikre

elektroniske betalingstjenester fortsat er tidssvarende og reflekterer den teknologiske udvikling de nye aktører som nu skal omfattes af loven er de såkaldte tredjepartsudbydere det vil sige udbydere af betalingstjenester som er en anden end den udbyder af betalingstjenester hos hvem man som forbruger har sin konto ministeren forsøger med forslaget at sikre en passende forbrugerbeskyttelse i relation til disse tredjepartsudbyderes aktiviteter og det vil jeg vende tilbage til det er nemlig sådan at for mig

der påkalder sig mest opmærksomhed lempelsen af de to danske særregler

første lægger ministeren op til en opblødning af særreglen om forretningers forpligtigelser til at modtage kontanter ministeren foreslår at en forretning er forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra klokken nul seks til klokken to og tyve forretninger beliggende i områder hvor der kan være forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter er alene forpligtet til at modtage kontanter fra klokken nul seks til klokken tyve og det er erhvervsministeren der udpeger områderne den lempelse er vi overvejende positive vi vil gerne bede ministeren om at kvalificere de foreslåede tidsrum ud fra kriminalstatistikkerne sådan at vi sikrer at loven kommer til at virke ved at forebygge

kontanter døgnet rundt det er derfor godt at

burde være en skal formulering så bestemte forretningstyper forpligtes til at modtage kontanter døgnet rundt

op til er forbuddet mod at anvende forbrugernes betalingsoplysninger om hvad en forbruger har købt hvor det er købt og hvad det koster

at vi skal balancere forbrugerbeskyttelsen og vækstmulighederne inden for fintechbranchen

copenhagen fintech det ville selvfølgelig være godt hvis danske fintechvirksomheder kan komme med frem i forreste række i udviklingen af produkter som kan konkurrere med andre fintechbrancher i vores nabolande men det må ikke ske på bekostning af forbrugerens sikkerhed i forhold til

og hos hvem dennes personlige data ender forslaget er helt konkret at tredjepartsudøvere kun kan anvende betalingsoplysninger om hvad en forbruger har købt hvor det er købt og hvad det har kostet til at udvikle en række services på specifikke områder det er for eksempel forbrugsoverblik det er budgetlægning kategorisering og sammenligning af forbrug adviseringer om forbrug forbrugsmønstre og usædvanlige transaktioner det er betalingspåmindelser markedsføring rådgivning elektroniske kvitteringsløsninger rabat og loyalitetsprogrammer automatisk indberetning af donationer til velgørenhed til offentlige myndigheder med de oplistede services som betalingstjenester kan tilbyde forbrugeren

er der mulighed for at man som forbruger kan få et bedre overblik over sin økonomi

det være at man kan nøjes med den ene og på den måde spare penge men jeg ser til gengæld også nogle problemer i

punkterne om markedsføring rådgivning og rabat og loyalitetsprogrammer og det er noget af det

det er et skridt i den rigtige retning at betalingstjenesten ikke må anvende oplysninger til diskriminerende prissætning for produkter målrettet betaleren men hvordan sikrer vi det hundrede procent det skal vi også

så er der også det her med kortlægningen af forbrugsmønstre og det her med personhenførbar segmentering og

undersøgt hvordan vi helt præcis får det kapslet ordentligt ind

skeptiske vi kan hverken sige ja eller nej her i dag vi vil gerne prøve at se på hvad vores nabolande

alle ordførere præcis ved hvad

det her lovforslag indebærer vi betræder jo ny jord hvor

igennem lang tid har vi jo set at betalingsmønstrene og de tekniske muligheder ændrer sig

så kan vi se at betalingsmønstrene

ændrer sig ganske hurtigt og

vi skal sørge for at der også er en intelligent lovgivning som tager hånd om de udfordringer der måtte være til gavn for både borgere og virksomheder

at der kommer tidssvarende rammer for udbud af elektroniske

er en række reguleringsmekanismer som også socialdemokratiets ordfører var inde på i sin i sin ordførertale

vi gerne hæfte os lidt ekstra ved

herre thomas jensen var inde på i forhold til apoteksudsalg

at der ligger en kan bemyndigelse der ser dansk folkeparti også gerne at der kommer en skal bemyndigelse havde nær sagt til ministeren således at vi naturligvis sikrer at

kan betale for deres medicin uden at de bliver nægtet udlevering af varerne fordi de ikke har

med i lommen så synes jeg også det er vigtigt at vi følger nogle af de anbefalinger

er kommet blandt andet fra ældre sagen hvor man jo siger at man egentlig er tilhænger af selve

det er fornuftigt men

skal sikres at der kommer en revision af

som dansk folkeparti meget gerne vil have med vi har også noteret os at forbrugerrådet tænk også har sagt at de sådan set er med på de ændringer der sker i forhold til betalingsdata

gøre det med omtanke set i forhold til at det jo stadig væk skal være sådan at det netop også er klart som det bliver præciseret

den enkelte forbruger fortsat gælder

om ens betalingsoplysninger

i forbindelse med med andre køb og så videre hvis ikke den enkelte forbruger ønsker

være koblet på registrering af deres indkøb

skal de selvfølgelig også ubetinget kunne afskære sig fra fra dette

meget vægt på så er der med lovforslaget også kommet en ændring som vi har valgt at gå med i set i forhold til det her ønske der har været

fornuftigt at vi laver en ændring i regulativet således at der bliver den her mulighed

seks om morgenen vi tror

og hvis man kigger på de svenske oplysninger

har ønsket det her og gjort det det er lidt forskelligt fra fra område til område men vi tror på at det er fair nok at have muligheden for at gøre det men vi synes også at man skal kigge på at der jo er andre teknologiske løsninger som kan være mindst lige så attraktive for den enkelte butiksejer vi kan for eksempel se at mange butikker vælger at investere i de her betalingsautomater

man betaler med med kontanter og så kan man

få sine byttepenge ud i en automat det betyder så at

mulighed for at udlevere penge til

det giver jo også en sikkerhed for medarbejderne og det betyder

man jo kan sikre sig at hvis man

man spraye noget spray

røveren og det er sådan noget der er meget svært sådan lige at

hilse og sige og det betyder at man egentlig har en endnu bedre mulighed for at

de kriminelle som har begået eksempelvis væbnet røveri mod en døgnkiosk

steder hvor vi kan se at det kan blive bedre men vi er også nødt til synes jeg retfærdigvis at sige

med kan opgaven i forhold til apoteksudsalg og

som vi tit har hørt her

at nogle af de ældre eller udsatte borgere eller folk

ikke føler at vi har så travlt med digitalisering herinde at de bliver hægtet af så bare for at forstå

ordførerens holdning helt klart er ordføreren med på at vi i udvalget

prosa fagforeningen har jo også sagt at de her

men men der er altså nogle forskellige hensyn der balancerer her

at det ikke er alle der ønsker betalingskort

er det forstået korrekt at ordføreren mener at det skal vi kigge på

på de erfaringer der er kommet fra andre lande blandt andet sverige kan man jo se

ikke er nær alle butikker som har ønsket at gå så drastisk til

også at benytte sig af nogle af de elektroniske løsninger der findes der siger vi bare at

også vinder indpas i de her områder hvor folk

i en periode af døgnet ikke vil være muligt at

kontanter når der er andre løsninger altså de her lukkede kontantsystemer hvor

til ældre til udsatte og til andre som

butiksstørrelse til for at det

jeg siger bare at når vi nu åbner op for muligheden for at nogle butikker i øvrigt med ældre sagens velsignelse kan være kontantløse i de her perioder af døgnet så synes jeg bare samtidig også vi retfærdigvis skal nævne de elektroniske løsninger de tekniske løsninger

tage favntag med butikstyverier og med

fratager man sådan set et incitament kan man sige til at investere i nogle af de teknologier som ordføreren selv har været inde på og dermed risikerer vi altså med det her lovforslag at stille ældre danskere i en situation hvor de har sværere ved at få adgang til at foretage kontantkøb

efter klokken tyve eller efter klokken to og tyve og det vil de have mulighed for på den her måde

håndfri betalingsautomater som i øvrigt en lang række af vores tankstationer allerede har investeret i der vil sikkert være flere der vil gøre det jo flere der investerer i det jo billigere bliver

det er jo blandt andet nogle af vores folkepensionister som er nogle af de mennesker i danmark som har de laveste indkomster måske ikke er dem

i det øjeblik det skal være kommercielt får vi det ikke leveret ude i de områder af danmark hvor det ikke rigtig kan betale sig og det er måske en af de forskelle der er på enhedslisten og dansk folkeparti jeg synes i har

en tiltro til at at markedet ordner det her

går ud over nogle af de svage mennesker i vores

udviklingen i danmark blandt andet på grund af globaliseringen og fremmede der kommer til danmark østeuropæere der kommer og beriger sig i danmark og alt muligt andet ja så er

acceptere at der skal være en lovgivning som tager hånd om

at en butiksejer har lov til at indføre

det mindre attraktivt at begå røveri i

med på digitalisering men vi vil gerne have at det er et valg og det skal gerne være en forbedring det er ikke nok

med på at arbejde for at det bliver et aktivt valg for den enkelte om man ønsker at betale med digitale

steder hvor man ikke kan betale med kontanter og det er ikke lige i den

kommer flere og flere væbnede røverier eller hvorfor at butiksejere føler sig magtesløse over for kriminelle

flere årsager til det anerkender jeg jeg synes jo bare at hvis vi kigger på det her lovforslag

en sund balance imellem de to præmisser jeg tror også en af årsagerne til at blandt andet ældre sagen følger det og støtter det og så synes jeg jo også

netop ønsker at der skal være en revision af den her lov

i butikkerne så skal vi selvfølgelig se på det men det er altså en præmis og

siger at det ønsker man ikke at ens betalinger

skal registreres til så den mulighed har forbrugerne fortsat ligesom de har

et aktivt valg om man vil være med på digitaliseringen eller ej og

blandt andet hos de mindre detailhandlende døgnbutikker døgnkiosker tankstationer og så videre

sikre at folk kan komme ind og betale deres varer

alternativet for at bruge det ord er jo at butikkerne lukker

som vi nu behandler det

eu direktiver

betalinger som har til formål at sikre en bedre konkurrence skabe et større udvalg af

nogle elementer påkalder sig nok større opmærksomhed end andre det

af direktivet følger det at den hæftelse man har som forbruger på en række af de her betalingsordninger

hundrede kroner til tre hundrede og fem og halvfjerds

til forbrugerne på en række betalingskort hvor det i dag er muligt for grundlæggende er det sådan at

sker en stor grad af innovation på området det er positivt og der er mange af disse aktører der udnytter det store potentiale som data giver til at skabe innovative betalingsløsninger som er tilpasset forbrugernes individuelle

det er også løsninger som efterspørges af danske forbrugere der er blandt de mest digitale

de to ting der påkalder sig særlig opmærksomhed er selvfølgelig elementer der vedrører danske særregler og det er blandt andet muligheden for at man som forbruger giver samtykke til behandling af ens betalingsdata når man bruger et betalingskort

grundlæggende også mere ligestilling i forhold til eksempelvis

handle på nettet hvor cookies og andet kan indsamle

mulighed for at anvende disse data til en række konkrete formål og min socialdemokratiske kollega har

blandt andet til at sikre et forbrugsoverblik budgetplanlægning påmindelse om regninger og at man kan få oplyst om man betaler mere end gennemsnittet for forskellige

er det løsninger der kræver forbrugerens samtykke

vil give forbrugeren mulighed for at få bedre værktøjer og større indblik i egen

udbydes allerede i andre lande eksempelvis

hvor der ikke er noget forbud mod brug af betalingsdata

har været bragt op i forbindelse med regeringens implementeringsudvalg hvor der

været udtrykt ønske om en mere liberal tilgang for det vil give mulighed for at danske virksomheder kan udvikle fremtidens digitale og innovative løsninger og jo også

understøtter en gryende fintechbranche i danmark der har været et udtrykkeligt ønske om at

nogle mere liberale regler således at nye fintechinstrumenter og værktøjer og ideer kan udvikles i danmark og at det ikke er noget der skal ske i vores nabolande

den anden del af lovforslaget som nok har påkaldt sig størst opmærksomhed er muligheden for at man ikke længere er pligtigt til at modtage kontanter i tidsrummet fra to og tyve til nul seks eller fra tyve til nul seks i områder der er præget af kriminalitet det synes jeg faktisk er et ganske fornuftigt forslag jeg

anbefaling fra en en arbejdsgruppe der havde kigget

jeg tror blev kaldt model to dengang nemlig at at man som virksomhedsejer eller butiksejer selv kunne vælge om man ville modtage kontanter

i det tidsrum her der er også det forhold at kontanter faktisk er relativt dyrere

håndtere og hvis vi kan gøre det mere sikkert for virksomhederne og butikkerne

til den debat der har været kan jeg jo ikke undlade at gøre opmærksom på at for femten år siden

der forhindrede lukkeloven at man i det hele taget kunne gå ud og handle og så er det lidt mærkeligt at at høre en diskussion om hvorvidt man så skal bruge sit dankort hvis man skal

på et lidt skævt tidspunkt man kunne vende debatten om og sige

man havde så rigelig tid til at handle ind i så det var helt unødvendigt

men sådan sker der selvfølgelig så mange ting herinde jeg er enig i at det er ganske fornuftigt at ministeren kan sige at der er nogle bestemte ydelser hvor man skal kunne betale kontant døgnapoteker tandlægevagt har været nævnt som eksempler det synes jeg giver rigtig god mening men at vi giver muligheden for at en butik selv bestemmer om den vil modtage kontanter i de sene aften og nattetimer

synes jeg grundlæggende er en god idé og derfor støtter vi naturligvis

og det er jo grundlæggende fornuftigt når der kommer nye måder at betale på og nye former for

med forslaget som indeholder en række forskellige elementer

som også behandles i forslaget vil ikke omfattes af de samme

set fornuftigt nok at udbyderen ikke skal have indsamlet lige så mange informationer om brugeren ved et rejsekort som ved et dankort det forekommer umiddelbart rimeligt særlig fordi

det øjensynligt ikke svækker forbrugerbeskyttelsen her er man øjensynligt dækket af de samme regler som ved andre betalingskort

spørgsmålet om at åbne op for at erhvervsdrivende i højere grad skal kunne sige nej til kontant betaling på forskellige tider af døgnet i modsætning til de krav vi stiller i dag hvor forbrugeren altså har har en rettighed til at kunne betale kontant så man kan sige

man svækker forbrugernes rettigheder og forbedrer erhvervslivets rettigheder og det er jo den balance som

det gælder om at finde den rigtige balance og der må jeg bare notere mig at der altså bliver rejst bekymringer og at jeg har fået en del mails

fra borgere men men også fra forskellige interesseorganisationer som peger på at det

gøre det sværere for ældre og mennesker med økonomiske problemer som ikke bruger betalingskort at kunne handle på bestemte tidspunkter af døgnet det kan være socialt udsatte det kan være hjemløse og det kan være andre som

interessant at læse sikkerhedsbranchens høringssvar

de siger jo ligeud at de ikke mener at det her virker i

at få nedbragt antallet af røverier de peger i stedet for på de her lukkede betalingssystemer

mere effektiv vej mod færre røverier

også nævnes at antallet af røverier jo er voldsomt faldende og derfor kan

er det nok meget ærligt hvad ordføreren for venstre siger at det her

givetvis rigtigt og det er givetvis nok også den primære årsag til at man vil give dem muligheden for i mindre og mindre grad at bruge kontanter

til dem der er i den anden ende nemlig forbrugerne nemlig borgerne og jeg må nok sige at vi fra enhedslistens side i det her tilfælde nok vil rejse flaget for

i forbindelse med udvalgsbehandlingen hvor vi også

spørgsmål som den socialdemokratiske ordfører også var inde på for det er jo

ganske tekniske og svært

livet lettere for borgerne og det er unægtelig en

har et helt utroligt potentiale og som allerede er blevet taget utrolig godt imod det kan vi være

det er den måde velstand skabes på

det selvfølgelig også vigtigt at den lovgivning man har på området er tidssvarende og gør at nye teknologier kan tages i anvendelse det her lovforslag implementerer det andet betalingsdirektiv

at man helt overordnet set har ramt en god balance mellem forbrugerbeskyttelse på den ene side og

reguleringen sikrer konkurrence og at vi får en mangfoldighed i de services der er på det her område

vi er særligt glade for at de danske særregler særregler der har været indtil nu her

bliver fjernet jeg ved positivt at det betyder at danske virksomheder vil blive i danmark i stedet for at tage til for eksempel

her er der et eksempel på at man udviser rettidig omhu og at man er lidt visionær ved at fjerne danske særregler så er der hele spørgsmålet om

butikker og her er der jo bestemt nogle uenigheder i folketinget jeg synes sådan set at det skulle være op til butikkerne selv om de vil tage imod kontanter eller ej hvis der er

efterspørgsel blive mødt det var

butikker der valgte ikke at tage imod kontanter men

et lille skridt i den rigtige

der er nogle der mener at der skal tages nogle særlige hensyn og det bliver der så gjort i den her lovgivning det er et stort lovforslag

derfor venter der nok også et større udvalgsarbejde men helt

det her med at man går helt ind i privatsfæren for at se

økonomi er det ikke at gå for langt i stedet for bare at se på hvad folk har af økonomisk råderum når man skal lave kreditvurderinger jeg tænker bare at det måske var en fælles liberal dagsorden at der også

man skal oplyse for at kunne få

for eksempel omkring sundhedsdata

men men jeg synes der er taget de forbrugersikkerhedshensyn der skal tages i i den her lovgivning

olsen og

overvejende to sondringer som jeg går med lige nu

fintechiværksætter altså hvad

er for begrænsninger de kan stå over for

er for nogle muligheder de ønsker jeg kan godt se der er mange af deres udfordringer der vil blive imødekommet her

er der også en retning der hedder det kontantløse samfund

det giver os bare den udfordring som jeg også drøftede med ordføreren for

et valg for den enkelte borger

det er ikke bare fordi det fratager os noget brugervenlighed og noget der næsten kunne

lov til at betale med sine kontanter

man kommer ud i noget der kunne ende i en meget meget massiv profilering af de personer og de borgere der er i samfundet og det er

ville lade de her oplysninger blive brugt men det er også kritisk så længe vi bare ikke er gode nok til at opbevare data det er et andet perspektiv

perspektiv man ser på de her butikker der så ender med at have kontantløse

var for virksomheder der så stod for at kunne

i høj grad var en indflydelse på de her virksomheder der gjorde at det måske på et tidspunkt var

en eller flere af de her pågældende betalingsløsninger men ikke kontanter eksempelvis fordi kontanter ikke

udbytte til de betalingsudbydere som nu gerne ville ind på markedet

scenario men vi har set det andre steder hvor man med butikslokaler gør det så svært for for mindre butikker at drive forretning at det næsten kun

det er et overordnet perspektiv som man

være opmærksom på så noget datahåndtering og generel vægtning af borgernes muligheder og rettigheder over for gunstige erhvervsvilkår synes jeg ikke er det gode mod det onde det er

er enige om i øjeblikket har vi svært ved at sige ja til

har vi grundlæggende den opfattelse

noget vi vil spørge lidt ind til at langt langt de fleste danskere

set at både for for sikkerhedens skyld og for overskuelighedens skyld giver det god mening

bevæge sig længere ud ad den vej rent digitaliseringsmæssigt og det synes vi egentlig ikke er sådan meget truende for folks mulighed for

kunne købe for eksempel medicin på apoteker

i givet fald er men danmark er et foregangsland for digitalisering og

også godt vi kan være i forhold til købssituationer den anden del af forslaget er en svær balancegang mellem

man skal kunne eje sine egne data

være den der giver lov og ikke giver lov til om de kan anvendes eller ej så forbrugerbeskyttelsen er

jo klart at registreringen af alle de her data giver muligheder

derfor ser vi som udgangspunkt egentlig at det

kompromis som ministeren er kommet frem til her hvor man i stedet for ligesom at give det hele frit i et stort hug

muligheder som fremgår af lovforslaget nu og som

noget der kan komme kunderne til gavn hvis det administreres rigtigt men på den udtrykkelige præmis at det kræver tilladelse af kunden selv til anvendelse af de data og at kunden til hver en tid kan komme ud af det og at man heller ikke kan blive afvist som kunde hvis

ønsker at stille sine data til rådighed der er selvfølgelig mange

afdækket under udvalgsbehandlingen og det vil vi

også sikre os er i orden inden vi kan trykke på den grønne knap men det er mit håb at vi vil ende med at trykke

set synes at det er et lovforslag der peger

i bestemte tidsrum

vil jeg da gerne både stille ministeren nogle spørgsmål

det her røveriargument er gået igen

godt nok verdens mest digitaliserede land og det går rigtig hurtigt og mange af os synes det er enormt smart

med alle de her teknologier så vi nemt kan håndtere overførsler men der er også

forbrugerrådet tænk og andre er kommet med nogle rimelige betragtninger på den ene side er der

databeskyttelse sporing overvågning

om at vi stadig væk har borgere i det her land der synes at den teknologiske udvikling går lige vel stærkt nok

respektere at der er for det er gået meget meget stærkt der er også udsatte borgere som

hen ikke har mulighed for

min mormor som ikke har et betalingskort

jeg har hørt fra forskellige organisationers side at prisen

så selv den mindste mindste kiosk eller eller erhvervsdrivende

sagtens kan håndtere det økonomisk så hvis der er andre muligheder synes jeg at det er noget vi skal

overfortolker men jeg synes da også jeg hørte fra dfs side at det mest tungtvejende argument var det her røveriargument og det er ikke nødvendigvis

noget der skal skal stå i vejen for at vi kan vælge andre løsninger som også sætter hensynet

til både ældre udsatte og andre

jeg høre før da jeg stillede nogle spørgsmål til herre joachim b olsen er der noget usikkerhed om hvad

viden om hvad vi bruger vores penge på

af vores person privatliv og det er jo

banker og og kreditgivere skal kunne have et samlet overblik over vores økonomi for at kunne give et

men det er altså en bekymring vi har og som jeg håber at ministeren enten kan affeje eller

vi stiller os nok ret skeptiske over for det her forslag men

blive klogere eller finde nogle nye løsninger i

og sf var imod at danskerne skulle have frihed til

sige at det er urimeligt at den selvstændige erhvervsdrivende

det af hensyn til personalets sikkerhed

kortbetaling elektronisk betaling altså synes sf at det virker som den mest logiske

i forhold til hvornår og hvordan man skulle arbejde men jeg tror ikke det giver mening at åbne den diskussion igen i dag

butikker der har åbent på skæve tidspunkter så synes vi at det at vi trods alt stadig væk har fysiske penge er en fuldstændig grundlæggende infrastrukturen i vores samfund

i retning af et mere og mere kontantløst

samfund jeg påpeger også bare at jeg synes det er er

nogle borgere som som siger vi ved godt at vi ikke er så mange tilbage men vi vil altså gerne kunne bruge kontanter ordføreren

nævner det her røveriargument

så bliver det argument jo fuldstændig ligegyldigt fordi man

så er det bare at jeg ikke kan forstå også i forlængelse af andre debatter vi har haft herinde hvorfor diskussionen om personalets sikkerhed ikke vejer så tungt at sf siger den mulighed

skal foreligge således at hvis man er utryg ved at håndtere kontanter

når man ellers taler meget om at man skal beskytte medarbejderne

det ønske fra erhvervslivets side

hensyn og vi mener altså at

en mulighed for at have det her

bag kassen men som heller ikke kræver at du har

betalingskort du kan proppe kontanterne i og få dine byttepenge tilbage

løsningen synes jeg det er en god idé og det var bare det jeg opfordrede til at

samt nogle øvrige moderniseringer af lovgivningen på betalingsområdet jeg vil lige

som vi har drøftet lidt tidligere her i i behandlingen

et par ord med på vejen alligevel der lægges i forslaget op til at lempe på kontantreglen således at virksomheder ikke er forpligtet til at modtage kontanter mellem to og tyve og nul seks og i særlig røveriudsatte områder fra klokken tyve og det er et

det er fornuftigt at man ikke pålægger erhvervsdrivende at modtage kontanter om natten af to grunde for det første

har håndtering af kontanter særlig i nattetimerne nogle omkostninger og det er nogle omkostninger som der i sidste ende kun er kunderne til at betale prisen for at håndtere kontanter bliver højere og højere i takt med at der bliver anvendt færre og færre kontanter altså håndteringsomkostningerne per enhed stiger

den anden og langt væsentligste årsag er selvfølgelig medarbejdernes sikkerhed nattetimerne er altså det tidsrum hvor der er størst risiko for overfald og røverier og det er ofte for eksempel tankstationer og kiosker som er udsat

giver mulighed for at man kan frasige sig at

styrkelsen af muligheden for iværksættere på fintechområdet gennem lempelser af godkendelser

betalingstjenester for små virksomheder

benytte det til rådgivning markedsføring budgetlægning og så videre i den forbindelse

der så også tilføjet at det ikke må anvendes til prisdiskrimination

vanskelig for forbrugeren at gennemskue og samtidig

er det også et krav at forbrugeren ikke må tvinges til at acceptere behandling af sine data for for eksempel at få et betalingskort altså igen en forbrugerbeskyttelse

elementerne fra lovforslaget men blot meddele at vi bakker det samlede lovforslag

nu har den her omkostning for virksomhederne

skal gå længere er det her bare starten på en glidebane hvor vi kommer til at stå i en situation hvor mennesker der ikke har adgang til betalingskort og

vil være omfattet af de samme muligheder som alle os andre for faktisk at kunne gå ned og købe ind i alle de butikker vi ønsker

er en god forretning det der bliver åbnet op for her er jo et meget kort tidsrum og man formode at det er en relativt lille gruppe der har et

nogle virksomheder som af sikkerhedsmæssige årsager og omkostningsmæssige årsager

frasige sig i kontanter i et meget snævert

så vi kan komme i bund og i dybden med forslaget

der er nogle misforståelser eller nogle uafklaretheder

foretager en evaluering efter to år i stedet for de tre år som

synes jeg vi skal arbejde videre med generelt set

vigtigt at understrege også i lyset af de mange elementer der er og de diskussioner der har været

at skabe tidssvarende rammer for udbuddet af elektroniske betalingstjenester som reflekterer den teknologiske udvikling på området til gavn for forbrugerne

der er en hastig udvikling i gang på betalingsmarkedet hvor der i løbet af kort tid er opstået en masse nye muligheder for at udbyde nye innovative produkter

må udgangspunktet være til fordel for forbrugerne

det er vigtigt at vi understøtter at markedet for betalingstjenester tilbyder billige konkurrencedygtige produkter og sikrer betalinger så danske virksomheder og forbrugere får det fulde

og som jeg opfatter som de væsentligste

at det er sådan at

her implementerer det anden betalingstjenestedirektiv i eu psd2

lovgivningen som noget nyt særskilt regulerer såkaldte tredjepartsudbydere der på vegne af brugeren kan tilgå kan tilgå dennes betalingskonto og enten

igangsætte en betaling

såkaldte betalingsinitieringstjenester eller give forbrugeren et betalings og forbrugsoverblik og det er jo kontooplysningstjenester forslaget implementerer også nye krav til sikkerhed for elektroniske betalinger samt direktivets forbud mod at opkræve gebyrer hos brugeren for at betale med de mest almindelige betalingskort regeringen foreslår også med forslaget at lempe en række danske særregler

styrke danske virksomheders konkurrencedygtighed på det indre marked men også sikre danske forbrugeres adgang til nye innovative tjenester

med lovforslaget skaber nye muligheder for at danske virksomheder kan tilbyde nye betalingsløsninger til forbrugerne med forslaget bliver det muligt at tilbyde en række tjenester lovgivningen i dag ikke tillader så forbrugerne får flere muligheder for at få bedre overblik over deres forbrug mere relevant rådgivning og mere relevant

og her tænker jeg ikke mindst på den

kan skabe mere innovation på markedet men igen er det vigtigt for mig at understrege at vi skal sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau al behandling af data kan kun ske med forbrugerens udtrykkelige samtykke data kan fortsat ikke bruges til at fastsætte diskriminerende priser og det skal være muligt at få for eksempel dankort uden at man bliver forpligtet til at acceptere at ens betalingsdata

at afvise kontanter allerede fra klokken tyvende forslaget at give butikkerne bedre mulighed for at sikre sig

at der jo fortsat er grupper i samfundet der har et særligt behov for at bruge kontanter derfor vil der med forslaget fortsat være krav om bred adgang til at kunne betale kontant og der vil være butikker som for eksempel døgnapoteker hvor man fortsat skal kunne

kontant hele døgnet endelig fjerner vi med lovforslaget også en række

byrder fra små udbydere så det bliver lettere for for eksempel fintech iværksættere at kunne komme i gang med at få

produkter ud til brugerne samlet set mener jeg at vi med lovforslaget skaber rammerne for et bedre og billigere betalingsmarked i danmark ikke mindst for forbrugerne

i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

de første tager vi så i forbindelse med den tekniske gennemgang og så må vi jo løbende have en dialog om hvordan vi

nu kommer og vil tegne en livsforsikring eller sundhedsforsikring eller

meget medicin eller konsumerer meget alkohol eller

ens indkøbsoplysninger ikke vil kunne blive misbrugt

pengeinstitutterne ikke må spærre for tredjepartsudbydernes adgang

men lovforslaget fastsætter også at forbrugerbeskyttelsesreglerne finder tilsvarende anvendelse for tredjepartsudbydere som for andre udbydere dermed er forbrugerne altid lige godt

sikkerhedskrav man skal leve op til jeg mener ikke

sagens kerne er også den at man skal give sit udtrykkelige samtykke hvis man vil give de her oplysninger videre

et af de spørgsmål vi kan dyrke under under udvalgsbehandlingen og i forbindelse med den tekniske gennemgang hvis der skulle være nogle huller

skifter holdning til om deres data må

af den her registrering

nu kigger ministeren ned det

set gerne være sikker på at sundhedsoplysninger ikke vil kunne blive brugt

ministeren siger at det er personer der selv har givet samtykke men måske har de givet samtykke for at få et gode

hjælpsomme ting som man kan bruge sin bank til for at få et overblik over sin økonomi

siger du samtidig ja til markedsføring til kampagner rettet mod dig til rådgivning og hvad er rådgivning er det at

bruger lige lovlig mange penge på hariboslik

det reelt er det her bliver brugt

til jeg har forstået at det ikke må bruges til diskriminerende prissætning fint

set fint nok hvis det giver nogle billige tilbud

vi selvfølgelig mulighed for at man kan komme ud af det hvis man ikke

givet sit udtrykkelige samtykke det er jo op til en selv man må hundrede procent selv om om man giver et udtrykkeligt samtykke eller ej

om dit eller dat eller eller det som ministeren opfatter som en gave nemlig målrettede reklamer og kampagner det synes jeg

var jo den diskussion vi oprindelig havde om noget som ministeren ønskede indført nemlig

noget af det mest private overhovedet hvad man bruger sine penge på folk kan jo have alle mulige interesser som de bruger penge på og som de måske gerne vil holde

tydeligt nok i det her lovforslag og jeg synes det er en forpligtelse at man gør folk meget opmærksom på hvad det er de siger ja til hvis de for eksempel bare gerne vil have et

tanke at det her lovforslag faktisk er et første skridt på en accept af et kontantløst samfund

til det her med fra to og tyve til nul seks

trods alt en afgrænset periode og det kan man så prøve at holde hånden under på den ene

som ministeren står lige nu er det

jeg savner i så fald at man har teknologier der kan gøre sådan

altså hvis det er med kort som kan trackes tilbage til hvem det er og man kan se

og bruge kontanter til lige det man har lyst til

så kunne ministeren forestille sig og vil ministeren på nuværende tidspunkt bakke op om at vi rettede os mod et kontantløst

kan resultere i det det kan betyde meget mere sikkerhed

kontanter så samfundet vil kunne spare nogle penge

forslag handler netop om at afgrænse det to og tyve til klokken nul seks

og så synes jeg det er vigtigt at huske på

man ikke må tage imod kontanter der det giver bare en mulighed for at man ikke

vil de butikker jo sandsynligvis hvis det er normale markedsmennesker

som realkreditlån mod de nuværende tres procent

anerkender vi at det her lovforslag har nogle positive effekter hvis det bliver gennemført som

ligger vi anerkender at det vil styrke turismeerhvervet vi anerkender at der vil være øget økonomisk aktivitet i de dele af landet som ligger fjernest fra de store byer og vi anerkender at en højere

realkredit på fritidshuslån alt andet lige vil stille fritidshuskøbere der har mindre formuer bedre men alt andet er

som bekendt ikke lige og hvis vi går tilbage til to tusind og fem da vk regeringen åbnede for lån i andelsboliger

førte det til en stor gevinst for dem der boede i lejlighederne

men konsekvensen var også dengang at mange lånte for meget og at nogle andelsboligforeninger havde færre værdier end de lån

et problem som vi stadig væk kæmper med i dag her tolv år efter vi vedtog det den friere lånelovgivning førte reelt til nogle kortsigtede gevinster for dem der ejede en bolig men også til usikkerhed om lånene i en række ejendomme det er med den historie som bagtæppe at

i dag læser høringssvaret fra nationalbanken der advarer mod at ændre lånegrænsen for fritidshuse jeg vil tillade mig at citere en del af svaret fra nationalbanken markedet for fritidshuse bevæger sig mere volatilt end markedet for enfamiliehuse hvilket gælder både prisniveau og salgsaktivitet det gør udlån mere risikabelt for kreditinstitutterne forslaget om at forhøje lånegrænsen er et skridt i den forkerte retning da det mindsker sikkerheden bag realkreditobligationerne

gå til det her lovforslag med uhyre stor forsigtighed vi kan ikke under nogen omstændigheder risikere sikkerheden i vores realkreditsystem med den konsekvens at udgifter og usikkerheden stiger for almindelige parcelhusejere overalt i danmark selv om der ikke er finanskrise netop nu

ingen der siger at vi ikke igen kan ende i den situation som vi var i for blot ti år siden hvor mere end tredive pengeinstitutter blev lukket eller underlagt andre institutter

til stor ulempe for almindelige lønmodtagere der endte med at betale en stor del af regningen derfor har vi heller ikke fra

side gjort vores stilling op i forhold til det her lovforslag vi vil gerne have uddybet høringssvaret fra nationalbanken og vi vil gerne have en vurdering fra det systemiske risikoråd og andre aktører der kan hjælpe os med at få et præcist billede af de risici der er forbundet med lovforslaget

stor tillid til danske realkreditsystem var ude at melde

det forslag det høringssvar der ligger fra finans danmark er ligeledes positivt og jeg tror heller jeg afslører for meget ved at sige at der også er en række socialdemokratiske borgmestre der har taget positivt imod forslaget

tænke sig grundigt om og forhåbentlig blive bestyrket i at nogle af dem der også er med til at vogte over troværdigheden af vores realkreditsystem

til nationalbanken om at det om en relativt lille procentdel men ikke desto mindre

vil være enig med mig i at når nationalbanken hejser et flag og siger at det her

er noget der er risikabelt for vores

muliggøre en større belåningsprocent på danske fritidshuse

overbudspolitik men vi har faktisk sagt at vi vi gerne vil

regler som vi har på det almindelige private boligmarked men nok om det det der ligger i forslaget

danmark og for de danske boligejere der er flere forskellige formål med det

skriftlige fremsættelse at der er en række formål med det og dem er vi sådan set enige

vi mener at netop ved at sikre en billigere belåningsmodel for danske fritidshuse vil det for det første give flere

for at investere i et fritidshus der er flere der vil kunne overkomme den økonomiske del af det uden

bygge et nyt sommerhus på

også de mange steder hvor vi kan se at der er et vist efterslæb på vedligeholdelse af eksisterende fritidshuse i danmark det er noget

mange steder netop i forhold til at

så mange der ønsker at leje danske fritidshuse at der ikke har været nok boliger på markedet hvis vi skal kunne tiltrække både norske svenske og tyske og alle mulige andre

standard det er noget man kræver det vil vi andre også selv kræve hvis vi benytter os af fritidsboliger i andre lande det giver god mening at vi med det her lovforslag gør det billigere og

investere i fast ejendom også i et sommerhus til stor glæde for

derfor mener vi faktisk at det her er et rigtig godt forslag vi kan støtte det ubetinget men jeg vil gerne sige at

overveje noget som vi også har

samme finansieringsvilkår for campingpladser vi synes det vil være helt på sin plads

ganske markant lavere end eksempelvis et banklån lavere låneomkostninger vil give flere danskere mulighed for at købe et sommerhus det bliver billigere at låne til eksempelvis større renoveringsprojekter og det bliver også billigere at finansiere nybyggeri af de op mod seks tusind sommerhuse som vi med aftalen om en moderniseret planlov er ved at få

vil dermed understøtte et sommerhusmarked der

desværre stadig væk ligger en smule underdrejet og

få lidt mere gang i markedet vil betyde at vi kan få flere sommerhuse til udlejning og det vil også understøtte

mangel på sommerhuse i højsæsonen

overnatningsmuligheder til de turister der kommer til landet

den nationale turismestrategi fra sidste efterår og det fremgår også af

regeringens regeringsgrundlag en afklaring hos de europæiske banktilsynsmyndigheder i januar fjernede den sidste barriere for at forslaget kunne realiseres hidtil har det nemlig været opfattelsen at kun helårsboliger kunne belånes med op til firs procent med realkredit men med afklaringen fra de europæiske banktilsynsmyndigheder står det nu klart at det også er muligt

lægger vi op til en grænse på fem og halvfjerds procent

lidt ekstra sikkerhed ind da man

være mere betalingsvillige i forhold til deres helårsbolig og det matcher i øvrigt også en række af vores nabolande siden jeg præsenterede forslaget har jeg modtaget utrolig mange forespørgsler

forslaget status potentielle købere står klar for lavere låneomkostninger gør

forleden talte jeg med en eksisterende sommerhusejer som

stod foran en renovering af sit sommerhus

var budskabet klart så ville han det store renoveringsprojekt og håndværkerne stod allerede klar meldingerne på forslaget har generelt været meget positive jeg har også bemærket nationalbankens høringssvar men jeg mener at

tid så er prisudviklingen på sommerhusmarkedet betydelig anderledes end for helårshuse helårshuse og ejerlejligheder

bestemt også må siges at have en interesse i at der er stor troværdighed om

det danske realkreditsystem realkreditsystem bakker ligeledes op det gælder finans danmark dansk industri

har været positive det gælder også ferieudlejernes brancheforening og borgmestre

er måske ikke så tit at vi her i folketinget kan lave lovgivning der

væksten i vores landdistrikter

elementer der måske ikke altid er lige rare men det kan vi faktisk med det her forslag og jeg håber derfor at vi får en bred opbakning til forslaget

til gavn for væksten i danmark for det er et godt forslag der giver positive elementer til områder af danmark hvor vi nu heldigvis kan se at væksten er kommet

under venstreledede regeringer men der er altså brug for

sikre en positiv udvikling og det forslag her vil entydigt medvirke dertil derfor støtter vi

direkte fraråder den her ændring

at det kan mindske sikkerheden

er nogen risici eller negative elementer forbundet med det men altså hvis vi får

en mindsket tillid til realkreditobligationer

ved at det kan have meget meget negative konsekvenser for alle de danskere

er hårdt pressede så jeg undrer mig over at venstre kan tage så let på den advarsel som udtrykkes fra

har mindst den samme interesse i at der er fuld tillid til

sikre på at det her kunne sikres inden for et realkreditsystem som vi jo

og det mener jeg på ingen måde vi bringer i fare

salg og vi venter derfor heller ikke at se større prisstigninger på sommerhusmarkedet

realkredit danmarks

et forslag hvis vi var bange for at det ville svække det danske realkreditsystem

en situation hvor vi kan se at sommerboligmarkedet har været frosset til i meget meget lang tid

den politiske tilgang til at hvis man kan gøre det billigere

anskaffe sig et sommerhus vi kan nedbringe de omkostninger så flere kan realisere drømmen så vi kan gøre noget der skaber vækst i vores sommerhusområder så synes jeg

set det er rigtig rigtig fornuftigt og det er det der er vores ambition med forslaget

sørge for at der kommer mere gang i vores sommerhusområder at der

flere renoveringsprojekter og

har været en periode hvor sommerhussalget har været sløjt det er nok meget naturligt

i en krisetid at et af de områder hvor man hurtigst vil kunne se en reaktion er

perioder hvor danskerne har skullet holde lidt på pengene og ikke har vidst

man holder igen men nu er vi altså på vej ud af krisen

der omsættes flere sommerhuse og derfor er det lidt mærkeligt at man

overflødigt

regeringen er med det her forslag ved at gentage fortidens synder vi ved jo fra blandt andet rangvidrapporten og

at en af grundene til at danmark blev så hårdt ramt af finanskrisen i forhold til mange andre lande var den måde

på i årene op til den her lange række af alle sammen velmenende initiativer rentefrie lån flekslån og andre risikobetonede

belåningsformer skabte jo

som brast da krisen ramte det betød at mange ikke mindst uden for de store byer blev insolvente og det betød

at folk fordi de var pressede holdt på pengene med det resultat at den økonomiske genopretning i danmark tog meget længere tid end i mange af vores nabolande

en tur tilbage til til nullerne og læse nogle af de ordførertaler som min tidligere kollega herre frank aaen holdt hernede i salen dengang et flertal gennemførte de her

han advarede dengang mod at det vil føre til bobler

og at det ville blive en rigtig god forretning for dem som

uforståeligt at man skal opleve de samme partier nu kaste

jeg synes man fristes til at sige har vi overhovedet lært noget af finanskrisen vi har ikke brug for mere af den der

ikke brug for mere friværdibaseret

stabil økonomi vi har ikke brug for at gentage de fejl der blev begået

det er den forkerte vej

en gældsøkonomi vi skal have vi skal have en

høringssvar klart og tydeligt fraråder at det her forslag vedtages den skriver at det vil mindske sikkerheden

det er ikke bare sommerhusejerne men alle husejere som vil blive ramt hvis tilliden til de danske realkreditobligationer falder

så regeringen leger i den grad med ilden her

bare vi skal være helt klar over regeringens argument er

hensynet til den finansielle stabilitet det er altid dejligt at kunne låne penge billigere det har bare nogle gange nogle konsekvenser i den anden ende for hvordan vores økonomi hænger sammen men jeg mener heller ikke at argumentet holder i sig selv det der sker når man hæver

i det hele taget sænker låneomkostningerne er at det

folk får mulighed for

og så stiger priserne på boligerne for så har man råd til at købe en dyrere bolig eller et dyrere fritidshus det betyder altså for dem der skal

nogen forskel de kan låne noget mere ja op til en højere grænse men det beløb de skal ud og låne er til gengæld blevet højere

en fornøjelse for dem der skal sælge deres sommerhus at de så kan få et arbejdsfrit og skattefrit afkast men

socialdemokratiet vil stå fast på deres skepsis

også med til at gennemføre mange af de liberaliseringer af låneformerne som blev gennemført gennem nullerne med de konsekvenser det havde det håber jeg at man i hvert fald i venstre side af folketingssalen

de nu havde råd til

det står noget i kontrast til det som ordføreren

skal opbygge en gældsøkonomi jeg synes jo faktisk at det er en gældsøkonomi når enhedslisten

til det de nu kunne betale i de samme

tvangsauktioner i en periode på flere år på trods af at mange altså ikke

deres afdrag på gælden så ja vi synes at man havde alt alt for travlt i danmark med at redde banker og var alt alt for lidt optaget af at hjælpe de mange boligejere særlig i udkantsområderne som blev benhårdt ramt af den krise som en

end hos bankerne har enhedslisten ikke tradition for at være imod lån og grådige folk i habitter og alt det der som sidder inde i bankerne og tjener alt for høje renter med det her lovforslag vil

det var et fornuftigt forslag dengang hvis man kunne have hjulpet nogle til at kunne blive i deres bolig ved at forvandle dem fra ejere

til lejere indtil de måske igen fik mulighed for at købe

deres ejendom i forhold til det andet spørgsmål

de fleste realkreditinstitutter desværre er overtaget af bankerne og

derfor at vi ser de enorme stigninger i bidragssatserne så det

er jo sådan at det hele er blevet en stor rodebunke i dag desværre

til at købe et et sommerhus jeg læste

være til fordel for lejere og andelshavere

helårsbeboelse er steget

øget realkreditlån i

helårshus og dermed frigjort penge til at anskaffe sig et sommerhus men i de dele af landet hvor boligpriserne

har ligget relativt stabilt i en lang

og andelshavere så er det mærkeligt

enhedslisten stædigt holder fast i at de skal afskæres fra at kunne anskaffe sig et sommerhus fordi enhedslisten

have nogle konsekvenser for den finansielle stabilitet

faktum at når man laver de her ændringer

giver nye lånemuligheder så er der en tendens til at det meget hurtigt sætter sig i priserne det vil sige at priserne stiger og så er den person

særlig mange penge til at købe et sommerhus

opmærksom på jeg nævnte det også i min ordførertale at når vi samtidig med den moderniserede planlov som vi behandler i øjeblikket herinde øger antallet af sommerhusgrunde

belåne det hus man gerne vil bygge bliver lavere så har det da en positiv effekt for den enkelte

tage enhedslistens ord for pålydende om at det

vil sætte sig en til en i i priserne

som som jeg talte om

det blev også billigere men det havde bare nogle enorme samfundsmæssige konsekvenser som betød at danmark blev betydelig hårdere ramt af finanskrisen

fem og halvfjerds procent

rigtig fornuftigt

er bestemt et skridt i den rigtige

mange af de argumenter som jeg vil bruge er sådan set taget men

stillet tidligere af herre

boliger som har en friværdi og som vil kunne bruge den friværdi til

købe et fritidshus

hvis jeg har en friværdi i mit

kunne bruge den friværdi til at købe et

rimeligt nok men det er urimeligt

bor inde i københavn og ønsker sig

som jo i virkeligheden kan realkreditbelåne

fordi de tilfældigvis har noget friværdi i deres

egen bolig

synes jeg

sidde i nationalbankens repræsentantskab og jeg synes at nationalbanken har en lidt underlig tilgang

overophedning af økonomien

det er meget underligt jeg undrede mig meget over deres deres høringssvar

er efter vores opfattelse et rigtig rigtig

viden om hvordan sådan nogle ting her fungerer hvordan kan ordføreren bare sådan uden videre

er uden uddybning og uden at få yderligere klarlagt for eksempel hvordan det systemiske risikoråd hvor nationalbanken

altså er det ikke at ikke at gøre sig selv klogere end

en meget meget dybt specialiseret institution som vi jo alle sammen burde

holde det offentlige forbrug lavt føre en stram finanspolitik men de tør ikke begive sig ud i at sige jamen det vil nok også være fornuftigt at øge

synes det virker som om de tager nogle politiske

der går lidt for meget politik i deres anbefalinger og og det synes jeg

er ærgerligt også for debatten som de kunne bidrage mere konstruktivt til jeg synes det er helt ude på overdrevet når de problematiserer

at man hæver lånegrænsen fra tres

til fem og halvfjerds procent måske det en dårlig samvittighed over at de

advarsler hele tiden nu det er lidt at gå

er ordføreren ikke enig i at vi i danmark stod i en helt exceptionel situation i to tusind

og vi derfor også bør udøve en ekstraordinær forsigtighed

det var ikke noget der kun skete i i danmark

jo jeg mener godt vi kunne trænge til en diskussion om at

sin kerneopgave ja kerneopgaven er faktisk at tilse den finansielle stabilitet og den

stabilitet i danmark det er deres kerneopgave jeg synes det vi

en såkaldt dommer når der er en dom der går ham imod jeg håber

er enig i den her meget voldsomme kritik af nationalbanken jeg synes det er en farlig underminering af en vigtig finansiel

som altså hejser et advarselsflag

selvfølgelig ikke af politiske grunde men fordi de er

når de begynder at tale om overophedning og taler om det hele tiden i den situation vi er i nu

fornuftigt eller rigtigt det er ikke trumpsk eller noget som helst

som medlem af nationalbankens repræsentantskab har jeg bestemt ret til at forholde mig til hvad det er nationalbanken siger

har sagt at ulven kommer eller har talt om risikoen for overophedning i en situation hvor vi har en

procent vækst så mener jeg på linje med hvad en lang række økonomer også mener

sådan er det der er diskussioner på de her områder de skal være der de skal ikke holdes nede ved at man kalder folk der starter dem for trumpagtige

er lidt ærgerlige over den betragtning der kan være både i befolkningen og blandt kollegerne og i medierne om at vi ikke rigtig har forstået

at man har kigget skævt til vores regnemodeller eller

andelsboligerne i nullerne og

den långivning altså i høj grad dem der i forvejen sad i boligerne og så kigger på det lovforslag der ligger her så kunne jeg

have lyst til at sige jo lad da dem der har lyst til at få et sommerhus og få drømmen udlevet

lidt lempeligere vilkår

kigge på nationalbankens svar og kigge på hvad vismændene siger når vi taler om boligskatter altså

en boligboble der kan sprænge vi har set dem sprænge før og der var der heller ikke nødvendigvis flertal for at sige nu må vi hellere lige

nogles interesser eller er det danmarks interesser

skyde regeringen eller nogle bestemte partier i skoene at det

dem der har midler til at købe en sommerhusbolig på de her nye vilkår

udnytte deres friværdi til at gå ud og spendere

en ny bolig en fritidsbolig og det er i det perspektiv at vi i

vi ser tilbage på historien og lytter meget intenst til nationalbankens råd om at i et fornuftigt

gemme den her mulighed til på et tidspunkt hvor der

brug for den altså hvor man har lyst til at sparke

det er samfundets ve og vel vi tager hånd om her jeg synes det

vi tager hånd om nogle der gerne vil have mere

ud over den del af samfundskagen der burde tilkomme dem der gerne skulle have lidt mere for at de også kunne have det godt og det er der hvor vi

at det nok

der ellers ikke er så bemidlede til

jo så et marked der flytter sig samtidig så i

skeptiske over for det her lovforslag og jeg kan ikke se os

det er ikke for at kvæle nogens drøm om

renoveringer køb og bygning af sommerhuse

hvor der også er et turismeerhverv der kan gøre sig gældende og hvor vi ved der

egentlig er et ganske prisværdigt formål men på den anden side står så bekymringen for om det her kan føre til en overophedning og om

den her begrænsede gruppe af

for en form for risiko og lave en boligboble a la det vi

på at jeg som udgangspunkt har indstillet det her

en positiv modtagelse i den radikale gruppe fordi

den helt store fare for en større ophedning men

side må jeg sige at det i modsætning til

indtryk på mig når nationalbanken råber vagt i gevær og derfor vil jeg tilslutte mig den idé

andet socialdemokratiets ordfører var inde på nemlig at vi bruger udvalgsbehandlingen til lige

for vores vedkommende altså mest for at blive betrygget

få mere gang i salget og hvor der også er en række udfordringer

ret tungtvejende også i forhold til at vi har kunnet se at udviklingen af sommerhussalget har ligget stabilt relativt lavt stabilt

også de indvendinger som flere af mine kollegaer fra centrum venstre har været inde på

at vi skal tænke os meget om når vi hæver de her realkreditlånegrænser

som så igen kommer op på en lånegrænse på fem og halvfjerds procent så sætter vi os bare i en mere udsat position i forhold til det tidspunkt hvor

kommer vi måske ind i sådan en falsk tryghed om at

en fritidsgrund et fritidshus og en primær bolig at når man først

mere af sin økonomi på spil i forhold til

er det en anden situation vores realkreditsystem er jo primært for at sikre at mange mennesker kan få

bolig til relativt billige penge når jeg siger relativt er det

mest til at sige nej til det her forslag vi synes

så højt både i forhold til

sikkerhed og i forhold til samfundsøkonomien samlet set

også gerne rose socialdemokraternes initiativ i forhold til at sige lad os mødes lad os få nogle flere på banen lad os høre nationalbanken igen der er også andre kritiske røster ude eller i hvert fald nogle der maner til forsigtighed blandt andet morten skak der er boligøkonom

det betyder ikke nødvendigvis at vi ikke kan ændre noget som helst men vi skal i hvert fald ikke smide de sidste ti års erfaringer ud med badevandet og så bare hovedkulds kaste os ud i noget

renterne bare stiger med et et par procentpoint igen så vi vender tilbage jeg håber at vi

og så må vi tage diskussionen igen ved andenbehandlingen jeg tror at det kunne være meget brugbart at i

os der har noget nyt at sige eller en gentagelse bringer det på på banen men altså vi er

meget skeptiske over for det her lovforslag fra fra sfs

gør man det også billigere at finansiere køb af sommerhus og renovering af eksisterende sommerhus men allervigtigst synes jeg

og det flugter fuldstændig med de ambitioner som vi har i den nye planlov som vi netop er ved at behandle her

netop aftalt at der skal etableres tusindvis af nye sommerhusgrunde sommerhusgrunde som nu kan bebygges med en billigere finansiering og dermed gavne turismen i hele landet når jeg er særlig begejstret for netop det her element i lovforslaget

som i mange yderområder måske netop er svaret på at få vendt afvikling til udvikling det er øget turisme som fremover i høj grad vil kunne bidrage til at vende den negative udvikling i mange områder fordi turismen gavner lokalsamfundet meget bredt øget turisme

giver arbejdspladser både hos den lokale håndværker restaurationerne

i handelslivet og oplevelseserhvervene derfor understøtter sommerhuse også markedet for helårsbeboelse og dermed den

områder hvor det ellers er rigtig svært forslaget

desuden medføre at flere får adgang til sommerhusmarkedet idet andelen som skal finansieres ud over realkreditlån reduceres

understøttet særlig i områder hvor der er en svag efterspørgsel og det er så igen sandsynligvis må man formode netop de områder hvor det i forvejen er rigtig svært at skabe arbejdspladser så alt i alt synes jeg at det er et glimrende forslag som

en hel del andre økonomiske

jeg bliver næsten nødt til at vide om om ordføreren for det konservative

enig i det som liberal alliances ordfører sagde tidligere

at nationalbanken er for politisk og simpelt

ikke ved det her lovforslag det der er nyt er at man får adgang til en billigere finansiering hvis man i øvrigt bliver kreditgodkendt

understøtte markedet ude lokalt nu kommer der nogle nye sommerhusgrunde og jeg synes da det

vil skabe vækst og udvikling i hele danmark for vi ved lige præcis at turismeerhvervet er noget af

meget lille del af realkreditmarkedet og derfor deler jeg ikke den bekymring at det skulle

lånebaseret forbrug som lige præcis

finanskrisen og de

for samfundsøkonomien altså det konservative

mere produktive del af økonomien og måske ikke

om det her kan være med til at udløse sådan et

type af lån ændrer sig fra et banklån til et realkreditlån men kreditgodkendelsen er jo fuldstændig uændret

får adgang til en billigere finansiering din samlede finansieringspakke til

måske at modernisere sommerhusene det kan man håbe på for det vil skabe beskæftigelse hos

de bekymringer som som spørgeren giver udtryk

at få en boligboble og puste til et eller andet lånebaseret forbrug som ikke er

situation så kan vi diskutere det her med væksten på en

det er jo fordi man måske har den antagelse at det er det niveau som væksten

der tyder på at der skulle være større volatilitet i

jeg sådan set ret overbevist om at den kreditvurdering ikke har ændret sig bare fordi der kommer en ny lånetype du skal

kreditvurderes til det samme beløb i din bank eller eller skaffe finansiering selv hvis du ikke kan blive kreditvurderet til det beløb som som den nye regel

procent til fem og halvfjerds procent det vil sænke omkostningerne til at finansiere køb af fritidshuse hvorved flere vil kunne få råd til at købe et fritidshus desuden vil det gøre det billigere at låne til opførelse af

ikke mindst er positivt set i sammenhæng med regeringens initiativ om flere byggegrunde til netop fritidshuse derudover vil billigere lånemuligheder medvirke til at flere får råd til

derfor kunne skabe et mere aktivt sommerhusmarked og være med til at understøtte sommerhusmarkeder i områder med svagere efterspørgsel udvidelsen af lånegrænsen gælder for både realkredit

og pengeinstitutternes lån med pant i fritidshuse dermed er der sikret ens konkurrenceforhold udvidelsen gælder desuden lånefinansiering ved udstedelse af både

særlig dækkede realkreditobligationer og særlig dækkede obligationer

fritidsboligmarkedet og turismen i danmark

boligboble og andre ting altså jeg

forslaget kan rigtigt nok give højere priser på sommerhuse

effekt som vil være forskellige fra område til område

visse områder jo er præget af meget lav efterspørgsel

låne til opførelse af nye sommerhuse og det skal ses i sammenhæng med regeringens initiativ om flere byggegrunde til netop fritidshuse det vil øge

højere priser herudover vil billigere lånemuligheder medvirke til at til at eksisterende sommerhuse kan moderniseres og

større omfang hvad så med

det her forslag vil øge sandsynligheden for en boligboble på

på markeder som har oplevet en længere periode med prisstigninger og selv om man ikke helt følger markedet

tilfældet for markedet for fritidsboliger det er ikke gået

tal fra realkreditrådet viser at priserne på landsplan stort set har uændrede de seneste fem år bankernes og kreditforeningernes krav til boligkøbernes økonomi bliver ikke lempet

også til at få gang i markedet som man både kan få købt og solgt

huske på at her handler det om fritidshuse hvor priserne har været nogenlunde uændrede de seneste fem år det er jo altså rettet mod et helt andet marked som kører i et helt andet gear

et marked der i visse områder er kendetegnet ved en lav efterspørgsel og de områder vil vi gerne

det er jo også derfor at den socialdemokratiske borgmester i odsherred thomas adelskov er meget meget positiv over for

hvordan forholder ministeren sig til den ubekymrethed over for nationalbankens høringssvar som jeg synes der har været i

meget enig i nationalbankens vurderinger

viser det sig at data for prisudviklingen

men vi er enige med nationalbanken i at liggetiderne i gennemsnit har været højere for fritidshuse sammenlignet med ejerboliger og det kan indikere at ejerboliger er

sikker på at ministeren ikke har misforstået noget for det er jo ikke

regeringsinitiativ det er en planlovsaftale er sammen med socialdemokraterne og dansk folkeparti så er det ikke en fejlfortolkning fra regeringens

og ministerens side når man siger at det er et regeringsinitiativ

er tale om en politisk aftale med

som regeringen så derfor er det rigtigt at sige

planlovsflertalsbeslutning at vi giver mulighed for nogle flere sommerhusgrunde men det er selvfølgelig

er en aftale med dansk folkeparti og socialdemokratiet det er ikke

meninger og det heller ikke er sådan at nationalbanken er politikere

der er ikke nogen tvivl om at når det handler om spørgsmål om boligbeskatning og realkreditstrukturen

særligt hensyn til

være påpasselig med at beskylde lige præcis sådan en institution

men nationalbanken er jo en autonom størrelse

have sig frabedt at alt hvad de siger automatisk skal føre til politik for

ville svare til at vi havde et teknokratstyre hvor nationalbankens direktør lige pludselig blev erhvervsminister

vælge politikere og at nationalbankens bestyrelse skal vælge ledelse og så må der være respekt for den armslængde der er mellem nationalbanken og regeringen vi træffer politiske beslutninger på basis af de anbefalinger vi får

for dem der har mest eller mindst i danmark

helt legitimt nogen at ville hjælpe nogle der gerne vil have et sommerhus

det for dem der ikke i dag lige har råd til at købe et sommerhus at det her vil være mest attraktivt eller er det for dem der rent faktisk

ganske fornuftig økonomi og sidder i noget i forvejen og derfor kan

jeg synes nemlig det er helt i orden at man politisk har den opfattelse at at det er der man godt vil sætte ind nu og så give dem der har et sommerhus og har midlerne i dag lidt bedre vilkår det er vi ikke enige i

lige nu men jeg savner en klar udmelding på om det er dem der har knap så mange midler og altså ikke kan få et sommerhus i dag

min egen logik intuition siger mig

bliver nemmere at låne til et sommerhus

min intuition siger mig at flere familier nu får mulighed for

af alle mulige andre årsager men

det ville min intuition altså sige mig og så må vi tage en dialog om i forbindelse med udvalgsbehandlingen hvis